mødet er åbnet fra medlem af folketinget charlotte dyremose der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den første december i år atter kan give møde i tinget og kurt scheelsbecks hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

er der følgende anmeldelser line barfod

beslutningsforslag nummer b tredive ida auken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

får ordet er fru anne mette winther christiansen som ordfører for venstre

på regeringens massive indsats på praktikpladsområdet

fik op til fem tusind ekstra praktikpladser for indeværende år

men det gik ikke godt nok vi vil stadig væk gerne se flere så nu er der lavet en ny aftale i globaliseringsforligskredsen

et antal praktikpladser og et ganske anseeligt beløb er nu afsat til at løse den udfordring det betyder jo ikke at indsatsen stopper det er meget vigtigt at vi har et erhvervsuddannelsessystem som fortsat kan bestå og at vi har private og offentlige virksomheder som fortsat har mulighed for at bistå med at uddanne danmarks unge

altså lovforslaget her for at følge op på indsatsen det er sådan

af lovforslaget at vi går ind omkring udenlandske uddannelsessøgende som ikke skal kunne udløse en præmie bonus eller refusion eller anden økonomisk støtte hvis eleverne ikke opfylder betingelserne for at udløse taxametertilskuddet i uddannelsesinstitutionen det er et vigtigt parameter der hører med til sidst vil jeg lige sige at manglende praktikpladser jo ikke kun går ud over de unge det ender også med at kunne gå ud over os alle sammen det vil også komme til at skade de virksomheder der senere kommer til at mangle en kvalificeret arbejdskraft når vi ser at krisen er lettet helt så derfor er

i hvert fald at vi vil gøre hvad vi kan for at få opfyldt fem og halvfems procents målsætningen

danmark så venstre støtter forslaget og takker for samarbejdet

ønske

jeg kvitterer for takken i globaliseringsforligskredsen vi synes nemlig også i socialdemokratiet at det her er et godt

brug for skolepraktikpladser og for at man kan færdiggøre sin

krise ude hos virksomhederne men der er en ting vi undrer os meget over hos socialdemokraterne

vi så laver midlertidige forlængelser en års midlertidig forlængelse

af skolepraktik en års midlertidig forlængelse af at man kan tage trin to

vi har tidligere haft debatten og

er kommet nyt vand i åen

så vidt muligt ønsker at komme tilbage til det oprindelige system med ordinære praktikpladser og ikke skolepraktik derfor tager vi altså hellere

vi ønsker ikke at nogen virksomheder luller sig i søvn og glemmer at de faktisk burde sig den forpligtelse

vi er jo helt enige hos socialdemokraterne i at skolepraktikken skal skrues op og ned

usikkerhed og

hvis nu krisen fortsætter fordi venstre ikke vil melde ud og sige

vi vil altså gerne at de kunne overgå til ordinære praktikpladser og derfor fortsætter vi system som der er nu

tak til fru anne mette winther christiansen der er ikke flere korte bemærkninger og så er det fru christine antorini som ordfører for socialdemokratiet

tak for ordet vi synes det er en

god aftale vi har lavet i globaliseringsforligskredsen og en rigtig vigtig aftale for det er jo ikke nogen hemmelighed at

unge mennesker hårdt ikke mindst unge mennesker som

unikt system i danmark der betyder at vi har en vekseluddannelse sådan at

de teoretiske færdigheder får nogle af værkstedsfærdighederne og så

hvor man arbejder og hele tiden bliver dygtigere til det håndværk som man ender

at få et svendebrev på når man har

at hvis virksomhederne så ikke har særlig mange ordrer og

så alligevel kan få den praktiske del med derfor har vi heldigvis udviklet en mulighed for at man kan gennemføre den praktiske del i skolepraktik som er så virkelighedsnær som overhovedet muligt vi synes i øvrigt godt at

hele kvaliteten af skolepraktikken så den blev endnu mere virkelighedsnær så det blev drevet som en egentlig virksomhed hvor man åbnede for produktion hvor det var svende som var

skolepraktikken så det kom til at minde om en rigtig virksomhed

uddannelse er virksomhederne efterfølgende også rigtig

erhvervsuddannelse færdig også med en skolepraktik

folketingets talerstol og skal diskutere om vi ikke bare skal give dem en regulær uddannelsesgaranti

skal da selvfølgelig vide at optaget på hovedforløbet og

skal de selvfølgelig også kunne gøre trin to færdig på en skolepraktik det er altså helt uforståeligt for os hvorfor venstre konservative

og færdige hvis de består sådan er det

kan gennemføre en håndværksmæssig uddannelse

tage en runde med undervisningsministeren for jeg håber at der er lidt større

stort hjerte for erhvervsuddannelserne

er blevet praktiseret fra undervisningsministeriets side tidligere indtil den tidligere undervisningsminister bertel haarder som en af sine sidste gerninger pludselig mente at

får løbende tilbagemeldinger fra arbejdsmarkedets parter i det der hedder reu

arbejdsmarked til

til at unge kan få en fuld faglært uddannelse og vi håber virkelig at regeringen

behovet for en egentlig uddannelsesgaranti

tak til fru christine antorini der er ikke ønske om korte bemærkninger og så er det fru marlene harpsøe som ordfører for dansk folkeparti

være vred over en bestemt ting som man ikke lige kan få igennem hos forligskredsen fordi der ikke

i dansk folkeparti mener vi jo at vi her i folketinget selvfølgelig skal støtte de unge og hjælpe dem ved blandt andet at skabe incitamenter til at virksomhederne ansætter elever det har vi jo

aftaler men vi har også som det seneste blandt andet hævet det beløb man

at ansætte en elev men vi mangler at behandle det her lovforslag i folketinget for at den sidste del af aftalen om flere praktikpladser kan falde på plads forslaget bevirker

de faglige udvalgs årlige udviklingsredegørelser fremover skal indeholde en handlingsplan for

det enkelte faglige udvalg så at sige

men vi selvfølgelig også noteret

at lovforslaget og aftalen indeholder en begrænsning

og det finder vi er udmærket

men når alt kommer til alt ser vi

krisetid at for eksempel eu borgere skal kunne komme til danmark og få praktikplads med økonomisk støtte fra den danske skattekasse

forlænger man også den midlertidige mulighed for at elever som uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse der ikke udbydes med skolepraktik kan optages til skoleundervisning uden at have indgået en ny uddannelsesaftale vi ved jo at det er meget meget vigtigt at unge mennesker

får en uddannelse de kan være stolte af at tage men vi skal selvfølgelig også gøre hvad vi kan især efter

målsætningen om at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal have mindst en ungdomsuddannelse er utroligt vigtig ikke kun for de

unge får en uddannelse fordi de unge netop er fremtidens råstof

er

sige tit og ofte desværre misforståelse at nogle af os andre så ikke vil have andet end skolepraktik vi hos socialdemokraterne synes at skolepraktik er et rigtig godt

hvis de skal gennemføre en håndværkeruddannelse skal skolepraktik kunne skrues op og ned sådan

en uddannelsesgaranti til unge der starter på

for socialdemokratiet får det næsten til at lyde som om

set bare hader alt hvad der hedder skolepraktik

skolepraktik kan være et udmærket alternativ til ingenting altså til at den unge simpelt hen ikke laver noget som helst så derfor synes vi

også medvirket til i den aftale vi netop har indgået

er vi helt konsekvente så siger vi

er at komme ud i en rigtig virksomhed

et konstrueret og uvirkeligt miljø

at komme ud i en virksomhed

det af den dagligdag

virkelighed i en skolepraktik kan give

men vi ser gerne på at styrke skolepraktikken og det har vi jo også været med til i den aftale

ordfører hvor meget modstand der er mod skolepraktikken

ordfører anerkender at rigtig mange af de unge der så gennemfører deres uddannelse med skolepraktik

ansat efterfølgende i virksomhederne fordi de synes

og bare siger det til de her unge mennesker som jeg tror de gerne

jeg er ærlig og siger som uddannelsesordfører for dansk folkeparti nu skal i høre her

ud i en rigtig virksomhed og de tilbagemeldinger

ud i en virksomhed

skal vi også arbejde for det men jeg synes at den måde man stiller sig an på

af flere praktikpladser til til de unge

på man skulle gerne være positiv så vil jeg til sidst sige

til de faglige udvalg og jeg håber at socialdemokratiet anerkender at vi skal lytte til de faglige udvalg det er jo de faglige udvalg der sådan set har har sagt at for

hvis det er at man ikke vil lytte til de faglige udvalg synes jeg at

det fru pernille vigsø bagge som ordfører for socialistisk folkeparti

da sfs ordfører på det her forslag herre karsten hønge ikke

i hans sted gøre rede for sfs holdning til det her forslag de fem elementer som lovforslaget består af vil alle være bidrag til at styrke erhvervsuddannelserne de faglige udvalg er på mange måder et afgørende element i vores erhvervsuddannelsessystem det er godt at inddrage de parter som i den praktiske hverdag ved hvordan branchen fungerer og som har fingeren på pulsen i forhold til hvad der kræves af uddannelserne det er også parterne som har en god føling med hvordan der skaffes flere praktikpladser

få de faglige udvalg til i en handlingsplan at redegøre for hvordan udvalget arbejder for at skaffe flere praktikpladser nogle af de lokale faglige udvalgs arbejde bliver sikkert en del af denne redegørelse men det kunne være godt allerede nu at præcisere at denne redegørelse også netop skal omfatte det lokale arbejde sf støtter lovforslagets del der begrænser arbejdsgiveres mulighed for at få statsstøtte til at få billig arbejdskraft fra tredjelande der har været rigeligt med eksempler især i landbruget på at grådige arbejdsgivere spekulerer i en kombination af støtteordninger billig og villig arbejdskraft og kun et minimum af egentlig oplæring

erhvervsuddannelserne sf støtter naturligvis også at elever der rammes af konkurs i praktikvirksomheden tilbydes skolepraktik også denne ordning ser vi helst bliver en permanent del af en uddannelsesgaranti den samme holdning har vi til at der skal kunne gives bonus til virksomheder der overtager en elev fra en konkursvirksomhed

tak til fru pernille vigsø bagge

kurt scheelsbeck som ordfører for det konservative folkeparti

da den konservative ordfører herre rasmus jarlov ikke kan være til stede har jeg lovet

give en begrundelse for at det konservative folkeparti støtter lovforslaget lovforslaget er en del af regeringens bestræbelser på at forbedre praktikpladssituationen

når unge mennesker ikke kan få en praktikplads det er ærgerligt for de unge som bliver sat tilbage i deres personlige udvikling og det er et problem for arbejdsmarkedet som ikke får adgang til veluddannet arbejdskraft

regeringen i flere omgange skredet ind for at sikre at der er praktikpladser for halvandet år siden tredoblede vi praktikpladstilskuddet

at selv ikke et gigantisk beløb som de to

sidste ende penge er der nok af hos venstrefløjen som jo ikke lader sig begrænse af småtterier som at udgifter skal følge indtægter vi synes dog at regeringens praktikpladspakke er et kæmpe skridt i den rigtige retning for at skaffe flere praktikpladser lovforslaget her er en del af pakken og det skal sikre at praktikpladsydelserne ikke bruges uhensigtsmæssigt på udenlandske uddannelsessøgende idet vi gerne vil prioritere de danske unge det giver også bedre mulighed for skolepraktik hvilket vi ser som en nødvendighed for at sikre at alle kan færdiggøre deres uddannelse lovforslaget sikrer også at de faglige udvalg skal tage stilling til hvordan de vil skaffe praktikpladser vi ser frem til at disse tiltag træder i kraft og glæder os over med lovforslaget at tage et skridt mod at få løst den utilfredsstillende

tak til herre kurt scheelsbeck så er det fru marianne jelved som ordfører for det radikale venstre

det lovforslag vi behandler nu er jo udmøntningen af en ret stor praktikpladsaftale for næste år altså to tusind og elleve og regeringen

radikale er med i det forlig derfor støtter vi selvfølgelig forslaget

også der er nogle gode takter i det som jeg godt lige vil trække frem

og har meget stor indflydelse på de faglige uddannelser det synes vi i det radikale venstre er en rigtig god idé for de har jo fingeren pulsen og ved hvad det kræver

et medansvar for at vi løser praktikpladsproblemerne

synes jeg det er en rigtig god idé som jeg

rede for en handlingsplan for at skaffe de praktikpladser eller øge praktikpladsantallet

som man ikke lige selv har fanget i hovedet når man skal løse nogle problemer

også godt sige om skolepraktikken

skaber en præcedens for at vi i hvert fald som minimum har en konjunkturafhængig

udvide og kvalificere skolepraktikken når vi ved at vi kan bruge den som en buffer i situationer hvor vi ikke kan skaffe uddannelsesaftaler nok

gerne opfordre ministeren til at overveje positivt

handler om at en ung elev uforskyldt

kan gå tilbage til skoleophold at det også er en løsning som jo er affødt af en ganske situation

er en skolepraktikløsning på den uddannelse

løsninger som jo faktisk skaber en form for præcedens til at man kan agere konjunkturbestemt dermed også har grundlaget for at give en egentlig uddannelsesgaranti

eller vi tror i det radikale venstre at uddannelsesgarantien kan afføde at flere søger erhvervsuddannelserne i stedet for at finde på noget andet eller helt undlade

i det perspektiv synes jeg det er en vigtig pointe som vi jo har tid til at drøfte i de kommende måneder

tak til fru marianne jelved så er det undervisningsministeren

tak til folketinget for den meget velvillige behandling af lovforslaget og ikke mindst naturligvis

forligskredsen bestående af socialdemokraterne det radikale venstre dansk

skabe grundlaget for flere praktikpladser

historisk tilbageslag i antallet af praktikpladser i to tusind og ni som følge af den internationale økonomiske krise

til at gøre noget ved det i det kommende år

de seneste praktikpladstal viser

har været på nitten procent i år og den stigning forudsætter vi

der praktikpladspræmien den har vi håndteret i folketingssalen tidligere men det

en meget stor del af den samlede praktikpladspakke for to tusind og elleve hvor vi hæver praktikpladspræmien fra halvtredstusind

at udbetalingen af præmien forlænges så vi undgår de helt korte uddannelsesaftaler som

spekulation og i stedet sikrer at det giver den uddannelse vi har brug for så kommer så

mulighed for at man kan tage skolepraktik

i de trinopdelte uddannelser derfor vil jeg bruge

min taletid på at adressere de spørgsmål som er rejst

man ikke kan gøre sin uddannelse færdig hvis der ikke er en uddannelsesgaranti

trinopdelte uddannelser er en trin

at for dem der gennemfører en trin trin

uddannelse ude på arbejdsmarkedet anerkender vi jo

og det risikerer vi at udvande hvis vi siger at det

hvis man gennemfører den i skolepraktik med det

kan give noget medløb på at når der ikke

for en trinopdelt uddannelse i med at

at funktionen er derude men praktikpladserne er der ikke

det som fru marianne jelved kalder en konjunkturbestemt

af den opfattelse at længere uddannelse ikke altid er bedre uddannelse nogle af de unge som

på nogle af byggeriets fag

i den store virksomhed eller måske netop i den lille virksomhed

den her side af salen inklusive det radikale venstre

derfor bad vi de faglige udvalg om at lave de trinopdelte uddannelser og jeg har jo senest her i efteråret sammen med forligskredsen

vi er ved at kigge det igennem i ministeriet jeg mener ikke at vi er helt

størstedelen af de indstillinger der

sige at jeg meget gerne holder naturligvis forligskredsen

i aftalen at vi begrænsede den adgang man kan få til de meget favorable ordninger der er her når man kommer udefra det er forligskredsen jo enige om for

et overforbrug eller jeg tror endda

især i landbruget blev der så tilføjet for det første

kunne tiltrække danske elever

løfter en meget stor del af praktikpladsopgaven

med aftalen her står

samfund bedre rustet til fortsat at imødegå

ikke mindst i forligskredsen er med til at tale aftalen op og sikre at unge ikke bliver skræmt væk fra vores

for at tage praktikelever

jeg kvitterer for undervisningsministerens holdning til at vi skal kigge igennem hvordan vi får et erhvervsuddannelsessystem hvor man forhåbentlig ender med en fuldt faglært uddannelse

såkaldte trin en uddannelser de korte uddannelser for

vi ved jo fra undersøgelser fra reu at der er alt for mange

uddannelse det vil vi tage til efterretning og arbejde videre

nu er helt sikre det det er naturligt nok når man nu tror på at korte uddannelser også har en effekt på arbejdsmarkedet

helt overvejende

indstillinger der er kommet fra rådet om i hvilke uddannelser det giver mening

stejlt på mit synspunkt om at der ikke at være skolepraktik i trin to er jo at jeg jeg anfører

uddannelse og så skal jeg selvfølgelig sikkerhed for at der er et regulært arbejdsmarked så kvalificeringen af trinene

også sige at det styrker den unges sag fordi man dermed ikke risikerer at nogle er ude i praktik altså regulær praktik

men som de så rent faktisk ikke kan bruge

men men jeg mener det ikke desto mindre ret alvorligt hvis jeg medgiver

må den naturlige følge for mig som minister være

hvis det er almengyldigt for trin to

skolepraktik så får jeg

jeg tror på at der er et arbejdsmarked til trin en

i rigtige praktikpladser derfor vil jeg gerne svare fru christine

med al respekt for problemstillingen for jeg mener

vi har den tilgang at vi sikrer at trin en uddannelserne er

for jeg ønsker heller ikke fiktive uddannelser

inddrage forligskredsen i udvælgelsen så vi kan kigge det igennem igen

forskellige slags uddannelser hvis de har evnerne til det og kan kvalificere sig til at

en fuld og hel uddannelse som erhvervsfagligt

det er det vi garanterer dig

to år at blive butiksassistent som jo er en trinopdelt uddannelse

det er fint

kan gøre det færdigt og gå

en meget markant udvidelse af adgangen til skolepraktik

jeg synes er vigtigt at påpege er

i to tusind og tre at hvis man uforskyldt mister sin praktikplads

på anden vis så bare lige helt kort

en fuld og hel uddannelse som en modsætning til en trin en uddannelse så længe

er en afsluttet uddannelse

nøjagtig som det er

hvor man har en bachelormulighed for at gå ud og så komme tilbage

være at jeg ikke taget misteltenen i ed det eneste

bliver optaget på og er kvalificeret til at gennemføre

kan vi ikke garantere jeg synes vi burde finde

vekseluddannelser

den præmis at skolepraktikken er en løsning når alle andre løsninger

den præmis vil jeg altid drøfte ting i forligskredsen

det falder undervisningsministeren for brystet at jeg nævner landbruget i min tale og alligevel siger ministeren

at der har været nogle sager på nogle erhvervsskoler som man har taget sig af

almindelige oplysnings skyld kan undervisningsministeren så ikke lige redegøre for hvad det er ministeren refererer til i

godt altså måske var det også bare sådan lige et kort øjeblik

en lille smule på den konstante kritik der kommer fra sf over for landbruget

landbruget som erhverv der på nogen måde har misbrugt billig arbejdskraft fra østeuropa vi har med åbne øjne

lukket håndværkere ind vi har lukket mange mennesker ind fordi vi ønsker at have et åbent samfund hvor folk kan komme og bidrage og uddanne sig og den mistænkeliggørelse der lå

rekruttering af studerende ind i erhvervsskolesystemet

code of conducts om hvordan man rekrutterer elever og studerende ind i uddannelserne

en særlig skurk i den sammenhæng og ja

kunne ministeren så ikke bare redegøre for hvad det er for nogle sager ministeren refererer til i sin tale

på at man kommer med en uunderbygget påstand

det er der belæg for dansk landbrug stod i en situation i flere år hvor de ikke kunne rekruttere danske elever

de naturligvis trukket mere på ordningen end områder hvor det har været let at tiltrække danske elever så vil jeg i øvrigt ikke gøre det odiøst at et erhverv

fem partier i globaliseringskredsen har indgået forlig om

at skabe flere praktikpladser det er ikke en selvstændig målsætning at pege fingre ad de erhverv der rent faktisk

flere der har bedt om ordet og forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til uddannelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse

åbnet og det er fru anne mette winther christiansen der får ordet som ordfører

det lovforslag vi nu behandler er et led i regeringens genopretningspakke og det er en del af den samlede pakke og alle de målrettede initiativer som er planlagt på undervisningsministeriets område når vi taler om besparelser

uddannelsesområderne generelt gælder det samme som for alle de andre områder det er aldrig nogen sinde

fordi det er sjovt rart eller nemt

statslig finansiering

har man også sin tryghed i hvordan man planlægger men indimellem er

altså nødt til at gå ind og lave nogle prioriteringer og det har vi gjort for venstre er det meget vigtigt at pointere

de prioriteringer vi så har foretaget har vi

to meget vigtige overordnede ting som

i den økonomiske situation ikke måtte vedrøre kerneaktiviteter i form af kompetencegivende uddannelse på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og det har også været sådan at vi har set på om det er områder som ikke tidligere har været omfattet af effektiviseringskrav og hvor der for de flestes vedkommende har været en stigende aktivitet i de senere år

ikke nogen som helst tvivl om at produktionsskolerne med deres formål om at styrke deltagernes mulighed for

en stor rolle man kan måske sige at det er indirekte

et produktionsskoleophold være med til at hjælpe men det er ikke i sig selv kompetencegivende forslaget har derfor til formål at vi nu målretter tilbud til de unge som har et reelt behov for at få den ekstra hjælp på vejen vi lavede jo også tidligere

foråret en lov om at man skulle være uddannelsesparathedsvurderet

skulle være fulgt op på hvad det var der manglede for at man var klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse

ungdomsuddannelse men som vælger at stoppe det kan være af den ene eller den anden årsag men det er forkert vurderet at de så vil være egnet til at gå direkte ind i produktionsskolen

omvalg for de de er jo uddannelsesparathedsvurderet

det vides ikke hvor de er faldet fra men oftest har det været på gymnasieområdet de er faldet fra og så er de gået over i et

så er det ikke den rette gruppe og det er heller ikke det rette sted så nu har vi altså valgt at være benhårde og præcise

det skal være sådan at produktionsskolerne er for de elever der har et reelt behov

blevet hårde og præcise i forhold til produktionsskoleeleverne som jo er en af de målgrupper

herunder produktionsskoleområdet det her lovforslag får som konsekvens at produktionsskolerne skal spare syv hundrede og seks million kroner over de næste fire år

en meget præcis målgruppebeskrivelse for produktionsskoleelever

spareforslag der rammer de unge

nej jeg har lige

er rettet mod de elever der kommer fra gymnasiale uddannelser

produktionsskole det er ikke det rigtige sted de skal hen produktionsskolerne har nogle kerneelever som de har gjort rigtig meget for og dem beholder de

antal unge som starter på en gymnasial uddannelse

fordi de faktisk havde en kombination af problemer

tre steder hvor jeg ved at man vil kunne gå ind og starte hvis man

det kunne være sosu det kunne være erhvervsuddannelsesområdet det kunne være mesterlæreområdet

jeg ved er åbne i morgen

derfor er produktionsskolen ikke det rigtige sted produktionsskolen skal hjælpe med en ekstra chance og

op og give den praktiske viden og erfaring plus støtte op om noget faglighed

ikke har været til stede hos det unge menneske men uddannelsesparathedsvurderingen som vi nu forlanger skal

når den unge var startet på en gymnasial uddannelse

var det fordi der var en mulighed

ja men jeg har allerede listet tre steder hvor

der er ikke flere korte bemærkninger så er det fru christine antorini

styrker mulighederne for at unge der ikke kan gennemføre en praktik i en virksomhed

lige så skeptiske er vi over for det her forslag som er et led i den stribe af nedskæringsforslag som regeringen og dansk folkeparti

ud over det samlede uddannelsessystem og også nogle af de unge

uddannelsesvej hvis de skal komme i gang

unge det er jo sådan at der er færre unge i dag der gennemfører en ungdomsuddannelse end da regeringen kom til på trods af at regeringen og alle os andre i folketinget har et fælles og oprigtigt ønske om at mindst fem og halvfems procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

er at produktionsskolerne af alle

samlet set betyder det en nedskæring på syv hundrede og seks million kroner over de næste fire år

som jo altså giver et tilbud til unge som af forskellige grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse i første hug

en utrolig forskellig målgruppe af unge

unge som har en kombination af forskellige problemer

for nogle tilbud de har til de unge men

og det er meget praktisk og virksomhedsrettet

su som man får i andre dele af uddannelsessystemet her får man en produktionsskoleydelse fordi det skal minde så meget som muligt om en rigtig

er det sådan at unge hjemmeboende får mindre i su

skærer i deres skoleydelse hvis de bor hjemme og

for en højere skoleydelse jeg har svært ved at se

at unge over atten år der bor hjemme i de

meget komplicerede situationer skal have skåret i deres skoleydelse

som så skal dække regeringens hul i økonomien

altså sådan at der er unge som ikke burde være startet

en af de ordinære uddannelsesveje venstres uddannelsesordfører

at komme over på en produktionsskole

og sundhedsassistentuddannelsen jeg synes man skal passe meget på

nogle skrivebordsargumenter som jeg vitterlig oplever det her er

igennem det ordinære uddannelsessystem fordi produktionsskolen faktisk var det tilbud som ville passe til dem

uddannelsesparathedsvurderingen afdækker jo helt klart hvem der har behov for at produktionsskolen og hvem der er

men i øjeblikket er det sådan at når man falder

må ordføreren da give mig ret i at man er vurderet fagligt når man kan

med uddannelsesområdet længe at der er en løbende diskussion om om der er nogle unge som for nemt bare bliver henvist til at kunne starte på en gymnasial uddannelse

have været henvist til et andet uddannelsesforløb og nu står i en situation må konstatere at det kan de ikke klare

fuld tillid til vores vejledere de er meget dygtige og de skal nok finde de rigtige anbefalinger til de unge mennesker når vi så har kritikken her og der er også fejltal i det som ordføreren bringer frem

hele genopretningspakken tilbage og betyder det at vi kan regne med skattestigninger for

plan en fair løsning er der skattestigninger for

i forhold til alle de massive nedskæringer som regeringen laver på uddannelsesområdet

i s og sfs finanslovforslag uddannelsesnedskæringerne men jeg er nødt til at sige at vi tog højde for

i den endelige finanslovaftale som regeringen og dansk folkeparti lavede ud over de knap fire milliard

fordi der var flere unge der startede på en ungdomsuddannelse og på en videregående uddannelse og det meroptag skulle uddannelserne gudhjælpemig også selv betale

endnu flere nedskæringer men dem der

det er almindeligt anerkendt at vi ikke påberåber os højere magters hjælp her i arbejdet i

man må gøre det privat men ikke her i salen fru marlene harpsøe

som fru christine antorini jo også er inde på

er der jo efterfølgende indgået en aftale om

ting fra genopretningspakken med der og der er nogle ting med som ikke er i genopretningspakken er det sådan at alle

og regningen kan betales for den økonomiske krise

udviser over for uddannelserne

der har lagt de afgørende stemmer til at der ryger massive nedskæringer ud over erhvervsuddannelserne produktionsskolerne voksen og efteruddannelserne

kendte uddannelsesnedskæringer der var i regeringens nedskæringspakke og det står vi selvfølgelig ved

ordføreren kan bekræfte at selv efter

der er af nedskæringer i det konkrete lovforslag og samlet set vil det betyde over de næste fire år at der skal spares

nærmere ned i det for det vil rent faktisk være således at selv med det her lovforslag

når man taler om nedskæringer nu handler det jo om

der har været en større

lige lyst til jeg vælger produktionsskolen det kan man ikke

en målgruppe af unge som jeg startede med at sige min ordførertale som har mange forskellige faglige og personlige problemer misbrugsproblemer har været ude i kriminalitet

der så er flere og flere der bliver visiteret til dem siger desværre noget om at at der er for mange unge som står i

da ikke klandre produktionsskolerne for

så derfor synes jeg ikke rigtig man kan bruge det tal til andet end at konstatere at vi har en fælles opgave i

de unge kommer bedst muligt på vej og det gør de altså ikke med det

tak til fru christine antorini der er ikke flere korte bemærkninger og så er det fru marlene harpsøe som ordfører

forslaget bevirker bla

at en afbrudt ungdomsuddannelse ikke længere i sig selv kan medvirke til at man bliver optaget på en produktionsskole det vil ikke udelukke en ung der er faldet fra sin ungdomsuddannelse fra at blive optaget på en produktionsskole det skal lige siges

blive op til ungdommens uddannelsesvejledning sammen med den unge at tage stilling til hvad der skal ske

det er at vi nu altså forbyder unge som er faldet fra en ungdomsuddannelse at komme på en produktionsskole

vejledningen altså ungdommens uddannelsesvejledning og siger nu er det altså

hvilke tilbud den

hvis man er faldet fra en ungdomsuddannelse

derudover bevirker det her lovforslag at produktionsskoleydelsens størrelse for de unge over atten år kommer til at afhænge af om man bor hjemme eller man bor ude ligesom

for de atten til nitten årige på en ungdomsuddannelse afhænger af

aftalt en plan for genopretning af dansk økonomi

en økonomisk krise har været

resten af verden og krisen har sat sine spor det kan vi ikke komme udenom i dansk folkeparti har vi så også sammen med regeringen og altså et flertal i folketinget medvirket til

indføre initiativer for at modvirke krisens konsekvenser men der er altså også en regning oven på krisen som skal betales vi har medvirket til at

ti milliard kroner de fire og tyve milliard kroner går direkte til regningen mens de ti milliard kroner er midler der omprioriteres til andre områder som sundhed udsatte grupper og uddannelse det er

medvirker til at statens regnskab hænger sammen

støtte lovforslaget dertil skal siges at selv om der her er tale om at man finder penge på et område som omhandler

betyder det ikke at vi i dansk folkeparti ikke prioriterer de unge det gør vi rigtig rigtig højt men når det er at

er ude i en situation hvor

tale om en krise der har efterladt

det er urimeligt hvis man så kun sender sender regningen til én bestemt gruppe

genopretning af dansk økonomi med det ønske at

være en aftale hvor alle skulle holde for så det er altså ikke kun penge man henter

række områder og sådan må det være vi skal alle sammen holde for

stiller sig på bagbenene over lige netop

ungdomsuddannelse det kan også godt være at man

af gymnasiet fordi man ikke lige er interesseret i gymnasiet men hellere vil tage en hh der

en ungdomsuddannelse og det skal ikke nødvendigvis betyde at man ryger direkte over på en produktionsskole hvis det er et andet tilbud man inderst inde har

ja undskyld men jeg kan med at få et smil frem på læben

der er en ydelse der bliver sat ned for nogle og det er

hvad er det man ikke forstår jeg er

sige det men jeg jeg håber virkelig at

tak til fru marlene harpsøe der er ikke flere korte bemærkninger så er det fru pernille vigsø bagge som ordfører

der er hårdt brug for en fokuseret indsats for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse alt for mange måske særlig drengene kom aldrig om bord på uddannelsestoget da det kørte og uddannelse er vigtigere end nogen sinde før for alt tyder på at der om ti år vil være

ufaglærte uden arbejde mens vi vil mangle over halvtredstusind faglærte en solid uddannelse giver den enkelte bedre mulighed for et liv med valgmuligheder på arbejdsmarkedet bedre løn mere interessant indhold i arbejdslivet bedre adgang til sundhed og i det hele taget bedre muligheder

at deltage i samfundslivet ufaglærte vil mere end nogen sinde før risikere at få usikre job på kanten af arbejdsmarkedet og dårligere løn for erhvervslivet er de faglige uddannelser ofte grundlaget for virksomhedernes eksistens godt uddannede ansatte er med til at skabe vækst gennem øget produktivitet innovation og iværksætteri de erhvervsfaglige uddannelser er også et godt springbræt for unge der ønsker at tage en videregående uddannelse

herunder også produktionsskolerne et af de vigtigste områder når det drejer sig om at få danmark tilbage på vækstsporet erhvervsuddannelserne skal spille en helt central rolle hvis vi skal nå fem og halvfems procent målsætningen produktionsskolerne indeholder meget af det der skal til for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse den her skoleform giver mange unge nyt håb nye muligheder og kompetencer til en ny start til et liv med livsværdi en kombination mellem uddannelse og arbejde og på et tidspunkt også en egentlig kompetencegivende uddannelse sf mener at der bør satses meget mere på produktionsskoler og blandt andet på at den nuværende en års regel skal ophæves

undervisningen nogle af disse unge hvor mange både socialt og fagligt er svagt stillet gør det samtidig vanskeligere for de mere uddannelsesparate unge at få fuldt udbytte af undervisningen efter et stykke tid dukker de så op i frafaldsstatistikken og deres ophold på en erhvervsskole blev et nederlag for dem selv og et forstyrrende element for de øvrige elever

produktionsskole være både afklarende og

lovforslagets del om at unge der skifter mellem ungdomsuddannelser ikke skal være garanteret

risikerer at efterlade unge i en pausesituation sådanne pauser følges måske op med aktivering kontanthjælp eller et almindeligt job det bliver sandsynligvis sværere at få dem alle tilbage på uddannelsessporet den risiko vil vi ikke løbe desuden bidrager disse unge som kommer fra de almindelige ungdomsuddannelser til et godt læringsmiljø på produktionsskolerne og de bidrager til at højne produktionsskolernes almindelige image sf er imod at forringe ydelsen til eleverne det er rigtigt når blandt andet kl i sit høringssvar skriver at vi risikerer at forringe de unges incitament til at gennemføre en uddannelse på produktionsskolerne foregår der en produktion og man forsøger at skabe en arbejdspladslignende hverdag derfor har ydelsen en funktion som en form for en egentlig aflønning en aflønning som også kan tages fra eleverne hvis de ikke lever op til skolens arbejdsregler

en uddannelsessammenhæng når afstanden bliver mellem su og et ufaglært arbejde

er en kortsigtet besparelse for regeringen der vil få langtrækkende konsekvenser både for den unge og for samfundet

om dramatisk at forhøje elevernes udgifter til transport en stigning på op mod halvfjerds procent vil også

for sf er uddannelse en investering og vi glæder os over hver eneste ung der går i gang med uddannelse vi skal nemlig investere i produktionsskolerne og ikke skære

tak til fru pernille vigsø bagge der er ikke ønske om korte bemærkninger så er det herre kurt scheelsbeck som ordfører

den konservative ordfører herre rasmus jarlov fortsat ikke kan være til stede

give en begrundelse for hvorfor det konservative folkeparti støtter lovforslaget produktionsskolerne er et tilbud til unge mennesker som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse

en meget stor vækst i antallet af elever de løfter en meget stor opgave

har en stor del af æren for at vores uddannelsespolitik virker og at rekordmange unge nu får en ungdomsuddannelse da produktionsskolerne netop er et tilbud til unge som har vanskeligt ved at gennemføre en

skal vi passe på at vi ikke placerer for mange unge

der ligesom alle andre offentlige tilbud selvfølgelig skal udnyttes hvis det gør nogen gavn med lovforslaget ændrer vi optagelseskriterierne så unge mennesker ikke nødvendigvis skal forbi en produktionsskole fordi de vælger at starte om i første g på gymnasiet det er ikke i alle tilfælde nødvendigt blot fordi et ungt mennesker vælger at skifte skole og skal starte om i første g derudover sænker vi studiestøtten til unge på produktionsskolerne hvis de er hjemmeboende der er ikke nogen rimelighed i at elever skal

fordi de går på en bestemt type uddannelse der må gælde de samme regler uanset om man går i gymnasiet eller på en produktionsskole vi skal heller ikke lægge skjul på at forslaget også er en del af regeringens bestræbelser på at mindske statsunderskuddet vi ved at venstrefløjen er indædt modstander af disse bestræbelser på at fremtidssikre dansk økonomi idet de hellere vil forgælde de fremtidige generationer til op over begge ører men det er ikke vores politik og derfor gennemfører vi nogle justeringer af budgetterne rundt omkring på uddannelsesområdet vi mener samtidig at besparelserne er fuldt forsvarlige danmark vil fortsat ligge i top tre over de lande der bruger flest offentlige kroner

for produktionsskolernes vedkommende vil det samlede budget stadig ligge over niveauet i to tusind og otte jeg gentager vi vil ligge over niveauet i to tusind og otte og derfor må vi afvise de her beskyldninger om at området bliver nedprioriteret vi anbefaler derfor

tak så er det fru marianne jelved som ordfører

balance i økonomien mellem udgifter og indtægter

halvfemserne og vi ved at det er reformvejen der er nødvendig for at man kan få noget der løser

støtte udmøntningen af

inden en erhvervsuddannelse og det gør de meget ofte i et tæt samarbejde med erhvervsuddannelsescentrene

utrolig værdifuldt fordi man dermed kan skole de unge mennesker som har svært ved at få

at kunne klare en erhvervsfaglig uddannelse

en produktionsskoleydelse som minder meget om elevlønnen og som har nogle ganske bestemte funktioner det er elevløn på et lavt niveau men det er

som ligner den de vil modtage på en erhvervsuddannelse så er den indrettet således at man

at møde til tiden og lignende så det også ligner en arbejdsplads det kan dårlig ske med den måde ydelserne nu er skruet sammen på hvor det kommer til at ligne su og hvor der bliver forskel mellem de unge

udeboende eller hjemmeboende derfor tager

produktionsskolerne som vi mener er pædagogisk dårligt

når man laver en bestemmelse om at man aldrig vil kunne gå fra

den her del af lovforslaget ikke er nogen statistiske oplysninger der gør at regeringen kan begrunde hvorfor de gør det her det er ren ideologi

jeg skal slutte med at sige at

regeringen i sin genopretningspakke og øvrige initiativer reducerer uddannelses og forskningsbevillingerne op til to tusind og tretten med fem milliard kroner det er temmelig mange penge

fordi man ikke betaler nogen regning der er stadig væk et kæmpestort underskud når vi når frem til to tusind og tretten

det ansvarlige flertal som

det store ansvar der er over for den danske befolkning

efterdønningerne af den internationale økonomiske krise

dog godt kan ses i danmark som er en lille åben økonomi men som i andre lande jo nærmest har tvunget hele samfund

irland som vi jo for år tilbage pegede på mens vi sagde hvor er det flot ingen arbejdsløshed

massiv tiltrækning af udenlandske investeringer og pludselig var det hele slut det er heldigvis ikke situationen i danmark der kan vi med justeringer og omprioriteringer af den

frigør de ressourcer der betyder at vi også kan investere i uddannelse derfor en

når fru marianne jelved siger at der spares på uddannelse

er det sådan på mit driftsområde at jeg kommer til at bruge flere penge i to tusind og elleve end jeg brugte i to tusind og ti der bliver brugt flere

de penge er tilvejebragt i genopretningsplanen

men men faktum er at der bruges flere penge i to tusind og elleve derudover

hvert fald sige med sindsro at merregningen til uddannelse altså på mit ressortområde

elleve i forhold til to tusind og ti så disse partier

ske på mit område men vi prioriterer ressourcerne til at frigøre midler til at betale for den massive meraktivitet dermed en anden præcisering

det var historisk dårligt jeg må bare sige

torsdags oversendte de nye tal fra profilmodellen til

ordførerne herunder fru christine antorini personligt hvoraf det fremgår at aldrig tidligere har så mange

tidspunkter hvor man ikke kommer helt ned

vil love at understrege at det er tilfældet og at

hvad fru christine antorini sagde fra talerstolen

glimrende ordførere i det ansvarlige flertal

vi tilvejebringer penge til uddannelse i uddannelse

hvordan s og sf vil

finansiere deres mange løfter for det punkt udestår jo der var der jo en snert af ærlighed hos fru christine antorini

kom ind på emnet og sagde at de ikke taget højde for disse ekstra besparelser som vi har lavet nej det

meget gerne oversende et ret præcist tal

er globaliseringspengene og så er der kompenseret for den skrænt der bliver men faktum er

forventet fordi der er

uddannelse og det er jo en af regeringens og flertallets store succeser

diskuterer det konkrete lovforslag bliver man lidt sart man bliver lidt mimoseagtig

er at vi justerer den ydelse man får som produktionsskoleelev

over atten år og hjemmeboende fra en månedlig ydelse på omkring seks tusind kroner seks tusind kroner

reducerer vi så til cirka tre tusind kroner er det social armod er det at støde de svageste i

så ikke sige at den

til den klare kant

fru helle thorning schmidt formåede at skaffe sig interesse om sin person med i to tusind og to

hvor hun jo blandt andet lagde navn til

oppositionen og så er det selvfølgelig sådan at man ikke vil tage ansvar for tidligere synspunkter og heller ikke tage

det er ærgerligt

der er som alternativer til vores

to mulige

sf og så at fortsætte med løfterne

en og tredive milliard kroner i nye skatter

og lover at betale gæld

den danske offentlige økonomi og sikrer at verdens største offentlige sektor bliver moderniseret og dermed bliver en af verdens bedste og ikke bare

et ønske om en kort bemærkning

nu skal produktionsskolerne også i gang med hele den øvelse

står og jubler over at det lige præcis er undervisningsministerens område

er rigtig trist

lovforslag som ministeren så ikke kom så meget

skal ses i det perspektiv at stigningen i antallet af årselever på

så vi forudser i fremtiden skal være der med de mange gode tiltag vi har lavet i ungdomsuddannelserne for at understøtte

er også lykkedes med det blandt andet i grundforløbet hvor frafaldet er faldet med med fem procentpoint fra seks og

dermed langt bedre mulighed for at kunne fastholde unge

er de unge som er der per automatik uden at man

en tilstrækkelig grund at grund at man kommer ind

virket en lille smule attraktiv på unge mennesker der alternativt

glad tilvalg og at man har lyst til at gå på produktionsskole men

produktionsskole og at det desværre meget uberettigede rygte produktionsskolerne har blandt de unge selv er at det bare er det sidste sted man har lyst til at havne

her meget komplicerede gruppe af unge der har massive problemer på en række punkter det er sådan

et eneste eksempel på at man har undersøgt

er en fiktiv besparelse

en regulær besparelse og det er det ud fra en betragtning om at de otte procent unge som kommer ind

en kompetencegivende uddannelse og for eksempel er kommet et år eller halvandet ind

falder fra mener jeg ikke at det er en specielt god løsning at gå tilbage til et ikkekompetencegivende forløb

det er bedst at man så hurtigt som muligt kommer i en kompetencegivende ungdomsuddannelse

som fortsat vil kunne komme ind hvis man er faldet fra en ungdomsuddannelse for

en gymnasial uddannelse og man har store psykosociale problemer er der intet i dette lovforslag der forhindrer at man bliver optaget i

jeg forstår på ministeren at den samlede økonomiske bevilling til undervisningsministeriet er højere til næste år

ikke desto mindre skæres der

på mange uddannelsesområder og vi møder jo dem det går ud over i deputation i uddannelsesudvalget og på anden vis og det kan man ikke bortforklare og så er begrundelsen for den ekstraordinære store beskæring at der er øget aktivitet

jeg bliver en lille smule provokeret af ministeren meget mod min vilje i øvrigt er det nye oplysninger som ikke var tilgængelige for regeringen dengang vi forhandlede globaliseringsmidlerne hvor vi jo også talte om øget aktivitet osv

var tilvejebragt i globaliseringspuljen der var ikke tilstrækkeligt

derfor vi er i situationen så

når frem til slutningen af finanslovaftalen viser det sig at der er så stort et merforbrug at globaliseringspuljen ikke kan

bare fastholde at hvis det var sådan

jo ret sandsynligt men situationen er

den modsatte også på mit område er der et massivt dræn

hvis vi sikrede os at der blev vækst ude i den private sektor

betale det merforbrug i den offentlige sker ved nye

jo men det er jo bare utilfredsstillende jeg anerkender at det ligger lidt uden for lovforslaget her men ministeren er selv kommet ind på den økonomiske situation det er bare utilfredsstillende at vi sidder og forhandler relativt mange penge i globaliseringsforligskredsen som blandt andet vedrører professionshøjskoler og universiteter og først bagefter

nu skal spares ekstraordinært meget på finansloven for næste år

det rammer universiteter og professionshøjskoler hvis vi havde vidst det under forhandlinger om globalisering kunne det være at vi havde prioriteret midlerne på en anden måde end vi gjorde det er derfor jeg spørger til hvornår ministeren faktisk har vidst at der var et

da jeg ikke vil løbe risikoen for at svare på kanten af hvad der fuldstændig er situationen

gerne have lov at oversende svaret

som fru marianne jelved også er opmærksom på ikke med

præcis lovforslaget var med i genopretningspakken

endelig vil jeg sige at vi har samme udfordring på

også viste sig utilstrækkelig og vi har endda brugt så meget ekstra i to tusind og ti at det også giver et negativt efterspil i

har søgt at kompensere for men vi kan sagtens

en drøftelse om den videre proces der bliver af tilsvarende udfordringer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

herre mads rørvig som ordfører

en lov vedtaget med det bredest mulige flertal i folketinget en lov der liberaliserer det danske spillemarked og samtidig sikrer overskudsmodtagerne denne lov er afgørende for at vi kan bibeholde det unikke danske spillesystem et spillesystem der medfører et rigt udvalg af spil for personer med behov for lidt ekstra spænding eller et håb om den helt store gevinst og et spillesystem der finansierer idrætsklubber kulturelle arrangementer og sociale formål verden forandrer sig forsøget på nå de tretten rigtige blev til alverdens væddemål om stort og småt internettet blev hurtigere og grænserne inden for eu forsvandt alt i alt skabte det

for vores spillemarked et marked der ikke længere var dansk og et marked hvor overskuddet ikke udelukkende gik til herreløse hunde spejderorganisationer og pigegymnaster men et marked hvor udenlandske spillevirksomheder bid for bid overtog markedet og stoppede overskuddet i skattely frem for i fodboldskoler og spejderlejre derfor liberaliserede vi spillemarkedet og derfor er vi nødt til at liberalisere det grønlandske spillemarked grønland er nemlig ikke omfattet af den lovgivning folketinget

før sommerferien men en stor del af spillevirksomheden på grønland reguleres af rigslovgivningen derfor skal spilleloven for grønland behandles her i folketinget lovgivningen rummer de samme elementer som den danske forløber og jeg skal derfor ikke gå i detaljer venstre bakkede op om liberaliseringen af det danske spillemarked og venstre kan naturligvis tilslutte sig at vores model

tak da socialdemokraternes ordfører herre mogens jensen ikke

lovet at overbringe

at socialdemokraterne kan støtte lovforslaget

brodersen som ordfører

jo nok være nogen der vil hævde at det er djævelens værk

den opfattelse at der vil blive spillet uanset om det er forbudt eller ej og

l tre og halvfjerds er jo også en konsekvens af en aftale vi selv har været med til at indgå på området så dansk folkeparti er for

onlinespil og væddemål i grønland og de kriterier der er opsat for udbydere mener vi er gode

i forbindelse med spil i grønland

bliver et fast beløb på finansloven som bliver reguleret

glimrende ting sådan at vi kan se at den måde som ser rigtig ud i dag

en myndig person som varetager disse transaktioner og som kan udvise en vis modenhed sidst men ikke mindst synes jeg at

også en lang tradition herfor til gavn for mange foreninger af forskellig art her tænker jeg på om man måske også kunne sætte et beløb eller en procentsats af overskuddet

ludomani sådan at der var en sum der kunne bruges hvis nogen skulle komme ud i et misbrug på området men det ligger jo lidt langt væk fra skatteministerens område og der kan måske også blive taget hånd om det et andet sted men jeg synes det er noget vi skal

udvalgsarbejdet for hvis det er muligt kan vi lige så godt få det med i den nye lov set i lyset af at spil for nogen bliver så stor en del af deres liv

både familie og økonomi og har nogen brug for hjælp til at komme ud af det misbrug synes

kan klares i en håndevending finder vi sikkert sagtens penge andre steder og kan udmønte de her penge

tak lovens formål er ligesom den

tilsvarende gældende for danmark at holde spil om penge på et moderat niveau beskytte mod udnyttelse og sikre at spil ikke bliver led i kriminel adfærd der vil således stort set blive sat samme regelsæt op

gælde for spil i danmark når de klager som er indgivet

færdigbehandlet i et marked der bliver mere og mere internationalt er det godt at få fastsat et regelsæt som på

slag for alle der vil misbruge en alt for lempelig politik på området alt i alt

niels helveg petersen som radikal ordfører

i grønland indføres et sæt regler på spilområdet som stort set er

vel vidende at lovforslaget har været igennem den sædvanlige høringsproces i grønland som tilsyneladende har tiltrådt lovforslaget

knytte et par bemærkninger her ved førstebehandlingen

udvalgsbehandlingen kan koncentrere sig om nogle af de problemstillinger jeg vil rejse her men først og fremmest vil

nærværende lovforslag lovforslaget indeholder

et stort beløb for de enkelte foreninger

bekæmpelse der jo årligt foretager en indsamling

af med halvtredstusind kroner for at indsamle de begrænsede beløb

så vil jeg gerne knytte den generelle bemærkning

for mig at se burde grønland

i europa kommissionen

europa kommissionen har fremsat en udtalelse om lovforslagets ikrafttræden

belastning som det grønlandske foreningsliv udsættes for

med et lille smil på læben nævne

i grønland herunder cykelløb på bane hundevæddeløb

tak til ordføreren skatteministeren

tak for de kommentarer der er givet i forhold til l

er jo opfølgning på den aftale et bredt flertal

men jeg kan oplyse at der den tiende december bliver holdt møde med kommissionen

lovforslaget er en del af energiaftalen fra to tusind og otte hvor vi enedes om at gøre det mere attraktivt

investere i ikke mindst vindenergi

er også god grund til på en dag som denne at rose skatteministeren for at ikke bare vindenergien får glæde af det her forslag

former for vedvarende energi

private personer der investerer i biomasse bioenergi og andre

at det her vil øge interessen

at investere i vedvarende energi

i danmark så det ikke bare er de store energiselskaber og de store selskaber i det hele taget der investerer på det her område men at også de private husstande får mulighed for at foretage sådanne investeringer det vil absolut øge andelen af vedvarende energi og skabe et grønnere danmark venstre

ole hækkerup som socialdemokratisk ordfører

belærte mig om den store kinesiske filosof timing og det må man da sige

jo støtte det her lovforslag vi ønsker at fremme vedvarende energi i danmark

og det står socialdemokraterne jo også bag eller rettere

er ordningen afgrænset så den ikke risikerer at komme i strid

alle vedvarende energi anlæg hele spørgsmålet om små vedvarende energi anlæg lægger jo også op til en overvejelse om hvordan de fremmes bedst og det er jo også relevant

skal lave energipolitik eventuelt når vi skal lave

vi ønsker både mere vedvarende energi for ikke at smadre klimaet for de kommende generationer og vi ønsker en så bred inddragelse af samfundet som overhovedet muligt det skal ikke kun være noget for store anlæg det er også godt hvis det kommer bredt ud i hele samfundet så den grønne omstilling med så stor folkelig inddragelse

er lige præcis den udvikling vi ønsker at fremme

dansk folkeparti er også med i den politiske aftale som ligger til grund for

udbytte fra de her her investeringer fra tre tusind kroner

tidevandsenergi solvarme solvarme og andre alternative energikilder som man

lovforslag som er en udmøntning af en aftale

fru malene søgaard

jeg skal holde talen i dag fordi

som flere andre ordførere har nævnt

er det her en del af energiforliget

sf også en del af og derfor er vi selvfølgelig også positivt indstillet over for forslaget efter den skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst modregnes efter gældende regler tres procent af den bruttoindkomst fra vindmølledrift der overstiger tre tusind

er ikke adgang til nogen form for fradrag de fyrre procent af indkomsten der er skattefri modsvarer den manglende adgang til fradrag lovforslaget

til alle former for vedvarende energi der er omfattet af definitionen på vedvarende energi i loven om fremme af vedvarende energi

at undgå at ordningen kommer i konflikt med eus statsstøtteregler er ordningen udformet således at det fremover alene er husholdninger der får glæde af ordningen de nye skatteregler kommer til at gælde for alle vedvarende energi anlæg uanset kapacitet

herre kurt scheelsbeck som konservativ ordfører

skattepolitiske ordfører herre mike legarth ikke kan være til stede skal jeg holde talen der anbefaler lovforslaget forslaget omhandler som allerede nævnt ændringer af ligningsloven og personskatteloven på området for investeringer i vedvarende energi lovforslaget vil kort sagt

gøre det mere attraktivt at investere i vedvarende energi og lovforslaget vil medføre at alle former for vedvarende energi og ikke kun vindenergi vil blive omfattet af de forbedrede fradragsmuligheder der er grund til

at han har fået det med i forslaget helt konkret foreslås det at bundfradraget forhøjes fra

bruttoindkomsten for indtægten på vindmølledrift eller anden

fyrre procent af indkomsten der altså vil være skattefri indkomst det konservative folkeparti glæder sig over at vi med dette lovforslag fortsat fremmer investeringerne i vedvarende energi og vi anbefaler

radikale venstre støtter med glæde forslaget som jo betyder en forenkling og forbedring af skattereglerne for fysiske personer der investerer i vedvarende energi anlæg bundfradragets forhøjelse støtter vi

skatteministeren

tak for de meget positive kommentarer der er kommet til det her lovforslag det er jo en del af den energiaftale som min forgænger udbyggede med en mundtlig aftale

er blevet nævnt vedrører det vi diskuterer i dag de skattemæssige dele

de afgiftsmæssige dele af aftalen blev gennemført

nogen tvivl om at det her vil være med til at fremme vores alle sammens ambitiøse målsætninger

energiområdet og ikke mindst også sikre at de

at gøre det lettere for dem der gør en forskel der er grøn

ikke nogen tvivl om at vi kommer til at interessere os meget for det her område i fremtiden der skal også laves et nyt energiforlig men når det er sagt

tak til skatteministeren da der ikke er flere der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

åbnet herre hans christian thoning som ordfører for venstre

ønsker venstre at styrke rammevilkårene for dansk turisme dansk turisme befinder sig i en alvorlig krise og det er nødvendigt med tiltag der kan vende tilbagegangen til fremgang dansk turisme rummer et stort vækstpotentiale det skal vi simpelt hen udnytte en styrkelse af dansk turisme vil generere flere penge til statskassen samtidig med at der skabes flere arbejdspladser formålet med lovforslaget er blandt andet at opnå en stigende omsætning og beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster ved at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse til turister det er en enestående situation at man stiller sin private ejendom til rådighed for at skabe vækst og et unikt produkt for landet det forhøjede bundfradrag

og den obligatoriske indberetningspligt for sommerhusejere som udlejer gennem et bureau skal ses i lyset af regeringens bestræbelser på at begrænse sort indkomst vi slår altså to fluer med et smæk

forslaget om at begrænse rygning på arbejdspladser og

anden arbejdsmæssig sammenhæng er et led i regeringens sundhedspolitik som skal ses som en naturlig videreførelse af rygelovens regler om røgfri arbejdsmiljøer det er vigtigt at vi altid har fokus på at forbedre danskernes arbejdsmiljø forslaget om genanbringelse af fortjeneste i ejendomme der eksproprieres skal ses i

regelændring der har til formål at sikre at den genanbragte fortjeneste der hele tiden har været skattepligtig

om tilbagebetaling af dag til dag renten

sikres at skatteyderne ikke betaler dag til dag rente af hele den frivillige indbetaling selv om det senere viser sig at den frivillige indbetaling overstiger årets

om en forenkling af ikrafttrædelsesbestemmelse for én skattekonto fremsættes for at lette implementeringen af opkrævningssystemet

sker i forlængelse af ændringen af tilbagebetalingen af dag til dag

yderligere at de pågældende indberetninger ligesom de øvrige indberetninger efter § tyve i bekendtgørelsen om arbejdsmarkedsbidrag overføres til skattekontrolloven det skyldes at skat oplever administrative problemer på området der kan afhjælpes hvis det overføres til skattekontrolloven forslaget om at ændre beskatningen af fri helårsbolig med bopælspligt

ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal ses i lyset af nogle mulige uhensigtsmæssige konsekvenser for visse personer de pågældende regler bør ikke omhandle personer som for eksempel landmænd der på grund af anden lovgivning ikke kan fravælge rådighed over helårsboligen

at udvide tidsfristen for skattemyndighederne i forbindelse med fremskaffelse af oplysninger og behandling af sager om indeholdelse af kildeskat

tre til fem år det er bevist tunge sager der kræver meget arbejde og en længere frist kan forebygge et provenutab på området med dette lovforslag

vi ændrer også en lang række områder der ellers ville have uhensigtsmæssige konsekvenser på hver deres område venstre kan derfor støtte

tak til ordføreren herre klaus hækkerup

herre mikkel dencker som ordfører

lovforslaget her l fem og halvfjerds indeholder en lang række mindre ændringer af skattelovgivningen det

som ganske grundigt har gennemgået hvad

bundfradraget

for udlejning af sommerhuse forhøjes fra titusind kroner til tyvetusind kroner det er et element som dansk folkeparti i høj grad har

give anledning til at flere sommerhusejere får lyst til at udleje deres sommerhus og grunden til det er at med et større udbud af

vil der alt andet lige komme flere turister til danmark og de medbringer nogle penge og det er jo godt at de kommer i omløb i danmark frem for

samtidig ligger de fleste sommerhuse jo i det man normalt kalder udkantsområder

desværre har en højere ledighed end resten af landet så derfor

flere turister og dermed flere penge alt andet lige give flere arbejdspladser i de områder som desværre døjer med en højere ledighed i dag så det er rigtig positivt at vi får det her højere fradrag for for sommerhusudlejning

som jo indgår som en del af finanslovaftalen som dansk folkeparti har lavet sammen med regeringen og kristendemokraterne derudover

og en del andre ting og sager

så derfor kan vi til fulde tilslutte os lovforslaget

og glæder os over at antallet af sommerhusudlejninger forhåbentlig stiger og

får rettet nogle fejl i lovgivningen og at det såkaldte tobaksfradrag udgår med loven her så vi anbefaler lovforslaget

tak til ordføreren fru malene søgaard andersen som

dem som jeg synes er bemærkelsesværdige

videreførelse af rygeloven rigtig positivt og skal begrænse rygning på arbejdspladsen desuden vil jeg også nævne ændringerne af reglerne om tilbagebetaling af dag til dag renter således at skatteydere der indbetaler for meget i frivillig indbetaling for eksempel i

sikres at kunne få tilbagebetalt dag til dag renter af det beløb som man har indbetalt for meget det finder vi i sf

og den del drejer sig om to ting

vedtages udlejningsbureauernes pligt at foretage indberetning

udlejers indtægt for udlejning af sommerhuset den indberetning skal foregå direkte til skat undersøgelser har vist at der er mange udlejere der

hen glemmer at melde indtægten til skat eller bevidst undlader at selvangive de indtægter derfor er der naturligvis brug for regulering på det område

noterer vi os at indberetningen også dækker over indtægter på el vand og varme og det er derfor vigtigt at indbetalingen af det også går direkte til udlejningsbureauet sådan at der kan skabes incitament hos udlejerne til at installere energirigtige løsninger i sommerhusene for det andet hæves bundfradraget for ejere af sommerhuse som udlejer gennem et udlejningsbureau fra titusind kroner til tyvetusind kroner begrundelsen

skabe større vækst i udkantsdanmark det kan undre

de ændringer der foreslås nu ikke blev foretaget i maj sidste år hvor bundfradraget faktisk

om en forhøjelse af bundfradraget for sommerhusudlejning nu også sikrer en større vækst i udkantsdanmark sf vil gerne vide hvilke beregninger der ligger til grund for skatteministeriets antagelse om at en forhøjelse af bundfradraget vil øge omsætningen og beskæftigelsen i lokalsamfundene i udkantsdanmark sf afventer svar på spørgsmål og udvalgsbehandling før vi tager endelig stilling til

skal jeg på vegne af det konservative folkeparti anbefale lovforslaget vi har at gøre med syv forskellige dele i det her lovforslag og jeg skal ikke gentage hvad de andre ordførere har sagt om indholdet men blot hæfte mig ved at

forhøjelsen af bundfradraget for udlejning af sommerhuse fra

i den del af danmark hvor der er behov for det vi regner med at dette

lovforslag på den måde

til at skabe den forøgede aktivitet de øvrige dele af forslaget blandt andet afskaffelse af fradrag for

overordnet set er med til at fremme aktiviteten i lokalområderne

er en række forskellige ændringer i skattelovgivningen men det er til et samlet provenutab for statskassen på en million kroner på årsbasis så det er jo selv om det omhandler mere mere end ét forhold

afskaffelse af fradragsreglen for virksomheders køb af tobak det støtter vi med stor fornøjelse så foreslås det at forhøje bundgrænsen

her er der en form for indkomst frem for andre former for indkomst der får en lempelse altså visse borgere får her ret vilkårligt i virkeligheden

jeg ikke stor sympati for i sig selv

vil man kunne komme nogen skatteunddragelse til livs jeg tror man skal være forsigtig med at overbetone hvad det her betyder for for udkantsdanmark

masser af sommerhuse både langs vestkysten og i nordsjælland

i i udkantsområderne hvor sommerhusene ligger vi har altså

så også en række af de andre

tak til ordføreren skatteministeren

konstruktive kommentarer der er kommet til et lovforslag som jeg jo kan bekræfte indeholder

blandede bolsjer det tror jeg ikke vi kommer uden om

så også gerne sige at der jo er en lang række meget fornuftige ting som vi politisk har arbejdet med inden for de sidste måneder en af de ting som har fyldt meget er selvfølgelig

hvor vi nu laver en tvungen indberetningspligt men også kombinerer det med et forhøjet bundfradrag jeg

sekund i tvivl om at det vil være en saltvandsindsprøjtning til mange dele af danmark hvor man har mange sommerhuse og

gør det endnu mere attraktivt at udleje gennem bureau derudover

så også nogle andre elementer i lovforslaget her som er sund fornuft afskaffelse af fradraget for tobaksafgifter er med til at styrke den sundhedsmæssige profil

sekund i tvivl om at det er noget af det som vi bliver rost for og det er jo også det man kan se af høringssvarene derudover er der så en lang række andre elementer det som jeg synes er vigtigt at fremhæve her er tilbagebetaling af dag til dag rente og

sige at det var en lidt molboagtigt måde det var indrettet på det bliver der nu også rettet op på

aldrig nogen sinde være for stor til at indrømme at der er ting man laver som kan virke lidt tåbelige og det er så i hvert fald en af de ting som vi nu får gjort meget mere fornuftig når det er sagt jeg glæder mig til udvalgsbehandlingen og håber også på en konstruktiv diskussion

jeg prøver ikke at bilde folketinget noget ind jeg glæder mig blot over at det nu er lykkedes

og det her er en markant forøgelse det tror jeg også at

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til skatteudvalget hvis

betragter jeg det som vedtaget

der mangler en venstreordfører

tak til ordføreren herre mads rørvig som ordfører for venstre

tak for det fleksibilitet er et godt ord der sammenfatter det her lovforslag fleksibilitet fordi vi tager hensyn til de erfaringer vi har gjort os siden vi ændrede pensionsafkastloven i

fleksibilitet fordi det skal være muligt at tilpasse

en længere alderdom og fleksibilitet fordi det indre marked udfordrer vores pensionssystem og ikke mindst statskassen

lovforslag giver vi vores pensionssystem en nødvendig opdatering nødvendig fordi vi lever længere fordi pensionsmarkedet har ændret sig og fordi vi i to tusind og syv ændrede pensionslovgivningen for tre år siden vedtog folketinget pensionsafkastbeskatningsloven nu har pensionsselskaberne implementeret loven og anvendt den i praksis det har givet anledning til en række erfaringer både gode og dårlige sidstnævnte er der nødvendigvis behov for at tage ved lære af og dette er netop formålet med lovforslaget ændringerne er af teknisk karakter og jeg skal derfor ikke gå i detaljer med dem formålet er imidlertid at gøre lovgivningen mere håndterbar for pensionsselskaberne det letter livet for pensionsselskaberne men også kunderne vil drage fordel af en lovgivning der er lettere at forstå og lettere at arbejde med

være nemmere at anvende det andet element i l seks og halvfjerds er større fleksibilitet for ratepensioner i takt med at vi lever længere og længere længere end forventet

et behov for at tilpasse ratepensionerne derefter eller i hvert fald muligheden for at tilpasse sine ratepension i dag er det ikke muligt at ændre på udbetalingsperioden efter udbetalingerne er påbegyndt det det tager dette lovforslag højde for endelig rummer lovforslaget en regel der er rettet mod udenlandske pensionsselskaber reglen betinger at udenlandske pensionsselskaber kun kan godkendes herhjemme som fradragsberettigede

i en personligt drevet virksomhed årsagen er at disse aktiver giver mulighed for at foretage udlodninger i udlandet uden om det danske skattevæsen det siger sig selv at når der ved indbetalinger er opnået et fradrag skal der omvendt svares skat af udbetalingen og hele udbetalingen med lovændringen sikrer vi at pensionsopsparinger der flyttes i overensstemmelse med de gældende eu regler ikke havner i denne gråzone samlet set gør dette lovforslag vores pensionssystem langt mere fleksibelt mere fleksibelt for pensionskunderne og mere fleksibelt for pensionsselskaberne men omvendt ikke så fleksibelt at opsparingerne havner i en gråzone og udbetalingerne unddrages skattemyndighederne venstre

herre mikkel dencker som ordfører for dansk folkeparti

et af elementerne i lovforslaget

at den gældende pensionsafkastbeskatningslov har

og i den tid har branchen gjort sig sine erfaringer med lovgivningen hvordan den fungerer i praksis det har givet anledning til at man har lokaliseret nogle problemer i i lovgivningen og det er så det

set kun tilslutte os i dansk folkeparti at vi gør

det andet element i lovforslaget

noget ganske positivt nemlig at folk lever længere og der er måske endda nogle danskere der lever længere end de selv havde forventet og bliver overrasket over deres egen levetid det er jo rigtig positivt det giver så anledning til at man kan få brug for at få sin pension udbetalt over en længere periode end man ellers havde disponeret efter og derfor kan vi godt tilslutte os at der

kan udbetales vi synes det er ganske sympatisk at der gives mulighed for at folk kan

at udbetalingen er påbegyndt så det element kan vi også godt gå ind for så er der det tredje element som også andre har været inde på og det er netop at vi jo med pensionsafkastbeskatningsloven for tre år siden indførte retten til at man kan anbringe sine pensionsmidler i udenlandske pensionsordninger og stadig væk opnå dansk fradragsret det er såmænd også ganske udmærket men vi skal så have indført kan vi sige det værn at de ting som som pensionsmidlerne anbringes i

for eksempel kan få et udbytte som ikke pålignes skat efter danske forhold eller hvor man kan opnå en materiel fordel for eksempel hvis man har investeret i en ejendom og man opnår en brugsret til den ejendom det er normalt ikke noget man kan for

gælde samme regler for de udenlandske ordninger som der skal for de danske

er man kan få lov til at få forlænget udbetalingstiden for sin ratepensionsordning og derfor kan vi også anbefale dette lovforslag

tak til ordføreren herre kamal qureshi som ordfører for sf

dette lovforslag består af tre elementer som alle er af teknisk karakter nemlig en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven

en specifikation af reglerne for fradragsgodkendelse af udenlandske pensionsordninger det er alle sammen gode ændringer som

over for det skal dog bemærkes at sf

flere af høringsparterne synes at det er alt for lidt med en høringsfrist

også andre ordførere har været inde på her i folketinget skal vi jo huske på at vi rent faktisk har brug for høringsparternes holdning til lovforslaget på den måde kan vi undgå fejl ved den lovgivning vi vedtager men sf er positivt

tak til ordføreren herre kurt scheelsbeck som konservativ ordfører

da vores skattepolitiske ordfører

skal jeg på vegne af det konservative folkeparti anbefale lovforslaget overordnet set er det jo tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven og derudover er det jo også ændringer som er efterspurgt af pensionsbranchen

den del der omhandler

ratepensionsordningerne efter at udbetalingen er påbegyndt er også efter konservativ opfattelse

god justering af loven det er klart at

men det ændrer jo ikke ved at det overordnede formål nemlig at skabe

sikre en mere logisk lovgivning på området og ikke mindst imødekomme den kendsgerning at vi lever længere og derfor har behov for at kunne fortsætte ratepensionsordningerne også efter at vi er gået på pension

forslaget indeholder som nævnt af flere ordførere jo forskellige elementer for det første nogle tekniske ændringer som følge af pensionsafkastbeskatningslovens ændringer i i december to tusind og syv det ser vi positivt på for det andet at indføre mulighed for at forlænge ratepensionsordningerne efter at udbetalingen er påbegyndt det betyder at ratepensionsordningen kan udstrækkes til forsørgelse i en længere del af alderdommen det er principielt en

der er kommet nogle indvendinger

så bliver det en betingelse for godkendelse af udenlandske pensionsordninger som fradragsberettigede at pensionsordningen ikke kan anbringes i visse aktiver

senere kan foretages udlodninger uden skat til danmark

ser vi positivt på vi må nøje se på de høringssvar og de indvendinger der er kommet men det radikale venstre går til arbejdet i udvalget med

det er helt rigtigt at lovforslaget består af tre hovedelementer

bred opbakning til lovforslaget og

men

har været en meget kort høringsfrist og det er beklageligt jeg vil gerne sige at det er undtagelsen og ikke reglen klart at man skal give folketinget de bedste muligheder for at behandle et forslag og det betyder der skal være en lang høringsfrist derfor